er

at

øge

nu har man altså i eu besluttet at det er meget vigtigt i europa at vi får et effektivt marked for netop den her slags finansielle produkter og for at få dem til at glide ned

man opfundet begrebet sts som står for simple transparent and standardised eller simpelt transparent og standardiseret men læser man den her eu forordning

der tale om alt andet end simple transparente og standardiserede produkter det er tværtimod dybt komplicerede finansielle produkter og det er meget tæt på at være en kopi af den slags produkter som fik den amerikanske finanssektor til at smelte

politisk økonomi jakob vestergaard skrev i en artikel i sommer og jeg citerer det er lige så plausibelt at gøre securitisering simpelt transparent og sikkert som det vil være at få vandpytter til at rejse sig og tage et par skridt til siden af hensyn til at holde den gående trafik tørskoet med andre ord er

på engelsk kalder contradiction in terms der findes ikke sikre transparente og simple securitiseringer for det er et dybt kompliceret finansielt produkt som vi slet ikke burde have og som vi jo heller ikke havde indtil for få år siden

produkt der er dukket op i løbet af de sidste ti til tyve år

skal implementere en forordning som skal fremme præcis den form for finansiel spekulation som udløste krisen vi burde

ikke den eneste deregulering af finanssektoren i den her lovpakke der er en række andre dereguleringer som jeg ikke kan nå at gennemgå

den hårde retorik der er kommet efter de seneste bankskandaler fra en række partiers

når det kommer til stykket kører man desværre videre i samme retning med samme grundidé om at vi skal have

tak til ordføreren

meget meget

tre og

kom

så skal

arkitektkonkurrence som helhedsplanen skal udarbejdes efter jeg skulle mene at københavns kommune nok har

der er i det hele taget mange interesser

ved ny ellebjerg også med hensyn til selve stationsbyggeriet ny ellebjerg skal jo udvikle sig til et fremtidigt trafikknudepunkt

opmærksom på og skal aflaste københavns hovedbanegård der er megen anden trafik end metroen der skal tilgodeses s tog regionaltog landsdelstrafik

mening at etablere den nye fjernbusterminal her i stedet for ved dybbølsbro ligesom movia i sit høringssvar gør opmærksom på behovet for holdepladser til en række af sine buslinjer ved ny ellebjerg jeg kan godt se i bemærkningerne at det er meningen at metroselskabet skal samarbejde om opgaven med andre men formuleringerne

indgå i et samarbejde med en byudviklingsaktør såsom udviklingsselskabet by havn

en erkendelse af at metroselskabet måske ikke er de bedste til at løfte opgaven men hvorfor så lade

kan efterhånden blive et sandt virvar af selskaber

står for byudviklingen i københavn en sidste problematisk ting det er blevet fast praksis

at man afskærer borgerne og her

dsb fra klageadgang derefter er det kun muligt at klage via domstolene

klageadgangen over en bred kam enhedslisten har tidligere påpeget at i strid med århus konventionen når man afskærer borgerne fra at klage over de miljømæssige forhold

kommune er betænkelige ved afskæringen af klageadgangen og foreslår at denne del af lovforslaget tages ud enhedslisten vil gøre dette

til sit under udvalgsbehandlingen også dsb udtrykker store betænkeligheder og frygter naturligvis at de får mulighed for at forhindre store driftsforstyrrelser af togdriften ved ny ellebjerg og

andreas

situationer

og så

betalbare boliger

kommunerne

købe aktierne for markedsværdien og

uanset

sige

en aftale mellem arbejdsgiveren

en

urimeligheder og

for eksempel

det

jo

økonomisk

offentlige

er

arbejdsmarkedsuddannelserne i hvert fjerde år og

nye

og virksomheder rent faktisk får søgt den godtgørelse de er berettiget til det er intentionen at skabe en digital løsning hvor godtgørelse og tilskud udbetales i én sagsgang på den måde lever vi også op til den politiske aftale om digitaliseringsklar lovgivning

gerne takke for de diskussioner vi har haft her i salen i dag efter og videreuddannelse er vigtigt

men først og fremmest er det vigtigt for hver enkelt af de danskere der nu får et stærkere og mere fleksibelt tilbud jeg ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen